sige det synes jeg er dårlig stil jeg synes at man altid som regering må tilstræbe at få så god en lovgivningsproces som overhovedet muligt herunder at sørge for at alle de relevante organisationer

argument for at det her skulle sjuskes igennem men nu har vi så en andenbehandling og grundlæggende om de her tre lovforslag vil

ikke siden anden verdenskrig har så mange mennesker været tvunget på flugt

at flygtningene kommer hertil det her forslag l tre handler jo om at fratage

det vil sige at flygtninge som ikke har boet mange mange mange år i danmark kommer til at tilbringe de sidste år i

også når det handler om arbejdsløse danskere

ikke skal arbejde fordi de er for gamle til at arbejde

jo fuldstændig på gulvet det andet argument er at det vil få folk til at blive væk

påstand og da slet ikke

man vælger beskæftigelsesministeren sagde såmænd også på det samråd vi havde i tirsdags meget klart nej

har ikke nogen erfaring der tyder på

at folkepensionens størrelse eller muligheden for at få folkepension har betydning for hvilket land flygtninge

at man vedtager lovgivning som strider mod

en og halvtreds en lang række organisationer tager også afstand fra det her forslag at det vil skabe fattigdom og fattigdom er sådan cirka det dummeste man kan skabe hvis man gerne vil god integration

er jo netop at man

hvis vi placerer mennesker i fattigdom isolerer vi

derudover mener jeg at det her forslag vil komme til at medføre et kæmpemæssigt bureaukrati

være sådan at hvis den enkelte ældre borger

kan få mad på bordet eller betale sin medicin eller hvad det nu kunne være

frygter at det her kommer til at medføre et meget

hvor vores sagsbehandlere rundtomkring i kommunerne skal bruge at

sidde og tildele enkeltstående ydelser og forholde sig til den enkeltes økonomi frem for at

siger at de her mennesker selvfølgelig skal have en pension man kan leve af

man skal motivere mennesker til at arbejde ved at sætte ydelsen ned når der er tale om ældre mennesker som netop ikke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

bliver konsekvensen af de lovforslag vi behandler i dag

en række bemærkninger den første handler om

blevet kritiseret for at de her lovforslag vil føre til fattigdom har svaret

fire og tredive til ni og tredive procent af flygtninge og familiesammenførte der kommer til danmark

af sprogcenteret hvilket danskuddannelsesniveau har du

andre alfabeter end det latinske bliver placeret

regeringen henviser til det

problemet er bare at det kræver at kommunen

særlige undervisningsforløb og i øvrigt er

reelt være afskåret fra den her bonus

integrationsydelse i den første tid

en enlig med tre børn vil være på fem tusind tre hundrede kroner om måneden og ikke de fjortentusinde og femhundrede

fremgik af regeringens faktaark fakta i citationstegn skulle

for at asylansøgere vælger land efter

henvist til forskere som konstaterer at

nogen statistisk signifikant sammenhæng mellem valg af land og ydelsesniveau jeg har ikke kunnet få regeringen til at tilbagevise den forskning eller pege på

den beskæftigelsesmæssige effekt ved starthjælpen

problemer ud over at det er problem for det enkelte menneske

som altså skal motivere flygtninge til at

gælder for de flygtninge som af danske sagsbehandlere er blevet vurderet til ikke at være i stand til at arbejde

jo slet ikke mening på den ene side siger man vi laver en lav ydelse fordi det vil få folk til at komme i arbejde på den anden side siger man men det skal også gælde for de mennesker

arbejde igen resultatet af det her vil for langt de fleste være fattigdom med dertil hørende massive sociale problemer

problem for hele det danske samfund fordi integrationsproblemer går ud over os alle sammen

marginaliserede flygtningebørn der vokser op i fattigdom er i fare for radikalisering

folkeoplysnings samråd børnerådet dansk flygtningehjælp de danske sprogcentre dansk institut mod tortur røde kors rådet for socialt udsatte aof danmark og retspolitisk forening hvis man på nogen måde er interesseret i god integration hvis man synes

når flygtninge havner i kriminalitet når flygtninge ender med ikke at kunne det danske sprog når flygtninge ikke kommer ud og bliver en del af det danske samfund så

øge risikoen for integrationsproblemer frem for at gøre det modsatte

så ender med at blive her så skal man åbne op

for eksempel ikke at man skal gøre sig fortjent til noget før man

derfor har du lovligt ophold i danmark du har krav

de fleste har enten mistet alt hvad de ejer og har eller har solgt

en måde at betale for at komme ud

ville det gavne det danske samfund at der var en masse flygtninge i danmark som ikke havde adgang til danskundervisning og som dermed ikke

for os alle sammen det ville betyde at de her menneskers mulighed for at komme på arbejdsmarkedet og

er i dag det er ikke let at komme hertil i forvejen og komme ud på det danske arbejdsmarked så

så vidt jeg husker havde dansk folkeparti på et tidspunkt et forslag eller måske bare en

at man siger at folk der kommer til danmark for

folk hvis familier har været her gennem generationer har

hvordan en række lande afviste de flygtninge der kom fra

skal vi sørge for at behandle dem ordentligt det er ikke et frit valg fra deres side at de har været tvunget på flugt

så fornuftigt at vi tager integrationsopgaven alvorligt herunder den opgave det er at sørge for at de lærer dansk

det har vi så fået her ved andenbehandlingen de høringssvar sætter alle sammen et meget stort spørgsmålstegn ved

som dette lovforslag hviler på nemlig at hvis man laver en meget lav integrationsydelse så kommer folk ud på arbejdsmarkedet jeg havde jo gerne set at regeringens dokumentation af at folk rent faktisk kommer ud på arbejdsmarkedet ville være lige så grundig som den dokumentation

eller i hvert fald de antagelser vi ser i høringssvarene om at den lave integrationsydelse ikke vil få folk ud på arbejdsmarkedet

kun hørt den dokumentation fra regeringen at det tror regeringen ikke

regeringen er uenig i alt det som høringssvarene siger regeringen siger at folk kommer nødvendigvis ud på det danske arbejdsmarked i det øjeblik man sætter integrationsydelsen

af flygtningene som kommer ud på arbejdsmarkedet så der vil i hvert fald være en hel del mennesker som vil komme ud for det som alle høringssvarene påpeger og som jeg også påpegede i førstebehandlingen

høringssvarene nu underbygger nemlig det at det vil blive meget svært med integrationen af flygtninge hvis de altså ikke kommer ud på arbejdsmarkedet hvad man ikke må gå ud fra at hundrede procent af flygtningene gør der vil blive lavet ghettodannelser fordi flygtningene

kunne bo ganske bestemte steder med den meget lave ydelse flygtningene vil ikke kunne komme til danskundervisning de vil simpelt hen ikke få råd til at betale en busbillet de vil skulle bruge al deres tid på at finde den billigste mad ikke engang mad i supermarkeder som er meget billige vil de kunne købe for de penge de får

børnene vil komme til at leve i fattigdom de vil ikke få råd til at gå til børnefødselsdage for de kan ikke købe gaver til de andre børn de vil ikke få råd til nogen fritidsaktiviteter de vil ikke få råd til at komme med på lejrskoler de vil ikke få råd til ordentlig ernæring til børnene og dermed vil børnene heller ikke få så god en mulighed for at komme ind på videregående

mulighed for at koncentrere sig

alle disse ting siger regeringen kommer ikke til at ske fordi folk kommer ud på arbejdsmarkedet det er sådan set en fordel for børnene

for når forældrene kommer ud på arbejdsmarkedet

får de jo råd til at give børnene alle de ting de har brug for men der er det så bare jeg

engang regeringen vil regne med at alle flygtninge kommer ud på arbejdsmarkedet hvad har man så tænkt sig at gøre ved de marginaliserede børn hvad har man tænkt sig at gøre ved de forældre som kommer til at leve i fattigdom hvordan har man tænkt sig at integrere de mennesker som ikke kommer ud på arbejdsmarkedet

må man sige at det er en succes at så mange flere er

efter fire år var der en lille stigning på ni procent af dem der kom ud på arbejdsmarkedet så jeg synes at jeg kan bruge rockwool

integreret via arbejdsmarkedet det er jeg jo fuldstændig enig i og derfor havde jeg sådan ønsket at regeringen var kommet med nogle helt andre forslag

til at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet end at sætte en ydelse som i forvejen var lav

til en fattigdomsydelse

mange ting man kan gøre for at få folk ud på arbejdsmarkedet blandt andet har de

allerede når de kommer i flygtningelejr kompetencebestemme

derhen hvor kompetencerne er i dag bliver flygtningene sendt hen til en kommune hvor de overhovedet ikke bliver efterspurgt man kunne jo lynhurtigt lave ekstrauddannelse og lave mange mange andre ting for at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet

som vil få flere ud på arbejdsmarkedet jeg vil høre

der er på spil er om en flygtning som kommer til dette land kan komme ud på arbejdsmarkedet om der er en efterspørgsel på arbejdsmarkedet efter de kompetencer som flygtningen kommer med og om det er realistisk at en flygtning kommer ud på arbejdsmarkedet

at det skulle kunne betale sig at arbejde

for at det her er et godt forslag fatter jeg simpelt hen overhovedet

lovforslag er øjensynlig at flygtninge kommer til danmark for at nasse på samfundet

herre martin henriksens spørgsmål

for at at få del i danske ydelser

der i den her debat mangler en skelnen mellem

her forslag om en lavere lavere såkaldt integrationsydelse vil medføre fattigdom

isolation og marginalisering af

alle sammen tror jeg ønsker skal få mulighed for at vende tilbage til deres land men som vi også håber

få i arbejde når de er her

gøre dem bedre i stand til at bidrage

er hærget af krig

radikale venstre er af den opfattelse at at den her ydelse ikke handler om integration selv om man faktisk kalder det en integrationsydelse det handler

at undgå det og marginalisere de mennesker der skal modtage den

jo en integrationsydelse men det mener vi faktisk ikke det er vi bakker meget op om at der skal være vellykket integration i danmark og på samrådet hørte jeg egentlig integrationsministeren sige at

at få hende til at ændre mening der er nogle ting i det her forslag som vi mener er problematiske for det første er der den helt menneskelige del at det her vil skabe øget fattigdom i danmark

måske kan gå til sport det betyder at forældre skal

få et godt aftensmåltid det er den ene del det tror vi

lærer de hurtigt dansk så lærer de hurtigt sproget derfor mener vi også det helt afgørende at de kan komme

uddannelse at de kan få den her prøve og at de ligesom kan

også et af ministerens argumenter for at man kan leve under almindelige vilkår ikke fattigdom

at den her sprogbonus kan man jo kun få hvis man tager sprogprøve to og for rigtig manges vedkommende

selv betale de mange lektioner

der er rigtig mange der ikke kan prioritere deres danskundervisning fordi de er nødt til at prioritere for eksempel deres børn eller helt almindelige levevilkår

betyder i virkeligheden at folk kommer til landet og mister

der er også mange danskere der ikke kan få jobs

i kan bare tage mig og jeg

fremadrettet at skabe gode samarbejder mellem virksomheder og kommuner så det håber jeg vi kan få en dialog

betale deres bolig det er for det første ikke værdigt

placere dem eller skal placere dem for det er dårligt

vil jeg

de her mennesker hurtigt lærer dansk så de får større forudsætninger for

der er kommet en ny knap siden jeg var herinde sidst for otte år siden

er det som også blev klart ved førstebehandlingen nemlig at det her er et lovforslag med en klar asocial profil som omfordeler fra bund til top det er jo sådan at det er sosu assistenten det er lagerarbejderen det er butiksassistenten

renoveringer eller få rengøringshjælp det er altså en asocial ordning det er jo også sådan og det

og at fradraget har en markant social slagside

millioner danskere med de laveste indkomster er det kun otte ud af hundrede der bruger fradraget men blandt de tusind rigeste danskere er det fire ud af tiende så den sociale slagside er stærk

hvilket også er blevet klart i den debat der har været mellem første og andenbehandlingen

meget lille det var sådan at det i to tusind og fjorten

har i dag jo faktisk har været ude og indrømme at det har været en dyr og ineffektiv ordning det har skatteministeren både gjort i pressen

i folketingssalen i dag det er jo dagen hvor der

at de ansatte skal løbe endnu stærkere end de allerede gør

den situation vælger man så fra regeringens side at sige vi vil bruge en milliard

vores alle sammens offentlige sundhedsvæsen jeg synes ærlig talt at det er meget beskæmmende

ude at indrømme at det er en dyr og ineffektiv ineffektiv ordning at at skatteministeren så i dag kommenterer på hvorfor regeringen bliver ved med at

til den her ordning når den ikke skaber jobs når den ikke er grønt og når den er asocial

hvis man vil blive ved med at opretholde støtten her fra

talerstol klart og tydeligt siger ja den er dyr og ineffektiv ja det giver ikke mening ja vi kunne bruge pengene meget mere fornuftigt andre steder men vi opretholder den alligevel fordi og det er så der vi godt kunne tænke os at skatteministeren kom med en forklaring

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte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

har radikale venstre meddelt mig at de har udpeget medlem af folketinget morten østergaard som medlem af repræsentantskabet for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for camilla hersom som er udtrådt af folketinget

venstres folketingsgruppe har meddelt mig at den per otteogtyvende juli to tusind og femten har udpeget medlem af folketinget søren gade som statsrevisor i stedet for kristian jensen der per otteogtyvende juni to tusind og femten er udnævnt

minister og jakob ellemann jensen som stedfortræder i stedet for inger støjberg der ligeledes per otteogtyvende